to og tres henning hyllested

marie krarup jeppe mikkelsen anne baastrup finn sørensen villum christensen mike legarth

en og tredive titlerne på de anmeldte sager fremgå

og det konservative folkeparti at regeringen skal fremsætte et lovforslag om en ny yngre jordbrugere ordning inden sommerferien forslagsstillerne foreslår at der bliver oprettet en ny selvfinansierende garantiordning der giver garanti for lån med maksimumsloft ordningen skal være selvfinansierende og det skal man sikre ved at de yngre jordbrugere skal betale et variabelt gebyr der dækker tab på ordningen

skal tage udgangspunkt i scenario tre i fødevareministeriets rapport om mulige scenarier for en selvfinansierende yngre jordbrugere ordning

at jeg er lidt overrasket

lidt overrasket i den forstand at nedlæggelsen af yngre jordbrugere ordningen jo faktisk er en proces der blev startet under den tidligere regering under

og konservative regeringsmagt

forslag som går imod det man egentlig selv har lagt op til i sin regeringstid

jeg synes det er vigtigt

at den yngre jordbrugere ordning vi har nedlagt er nedlagt fordi der var tale om statsstøtte

med at vi ikke er optaget af at

derfor har regeringen som bekendt oprettet en natur og landbrugskommission som blandt andet skal se på hvordan vi sikrer strukturudviklingen og også generationsskiftet i landbruget

muligheden for at se på problematikken i et helhedsperspektiv altså ikke snævert som i en særlig yngre jordbrugere ordning men i et helhedsperspektiv hvordan sikrer vi de unge landmænd som står derude i dag

for nogles vedkommende desværre på et forholdsvis tyndt grundlag har optaget lån

millionbeløb for at investere i et landbrug som måske ikke engang er rentabelt

yngre jordbrugere ordning kan være en mulighed

at lette yngre landmænds etablering men der skal også være andre muligheder med natur og landbrugskommissionen har vi chancen for at tænke nyt og for at overveje de bedste løsninger for unge landmænd og for alle de andre landmænd derfor er kommissionen blevet bedt om at se på mulighederne

at erhvervs og vækstministeren har indgået en aftale om udviklingspakken hvor en vækstkautionsordning er blevet forbedret og udvidet og yngre jordbrugere kan jo fortsat benytte den ordning så jeg vil sige

nogle samlede løsninger på det her område og regeringen kan

at

spørge ministeren om hun ikke

folkepartis ordfører i at den tidligere regering igennem ti år igennem ti år intet har gjort for for alvor at hjælpe dansk landbrug

men jeg er til gengæld ikke enig i at natur og landbrugskommissionen er en syltekrukke

valget at vi ville lave en kommission

brede løsninger vi er nødt til at sætte nogle klare linjer for

sikre at landbruget på bæredygtig vis

naturen også kan producere eksportere og skabe job

en hurtigtarbejdende kommission som skal komme

er faldet med cirka fyrre procent siden to tusind og otte

en krise som man politisk har været med til at skabe

indføre man kan sige nogle klare restriktioner i at jage

jeg bare spørge ministeren hvornår ministeren

sig noget som virkelig vil hjælpe landbruget i stedet for en landbrugskommission som først kommer med nogle resultater om et år eller to eller hvornår de nu bliver enige

tidligere regering bidrog til

og ikke har gjort noget særligt for at hjælpe landbruget ud af den krise det må man jo desværre konstatere man skulle jo have troet at man med en venstreregering kunne få noget bedre for landbruget men det har man altså ikke fået men det har da

at vi ikke fra den her regerings side tager landbrugets situation meget meget alvorligt ja vi har nedsat natur og landbrugskommissionen for vi tror på

hvordan man bæredygtigt laver en grøn omstilling af landbruget giver landbruget nogle fremtidsmuligheder

udviklingspakke som vi rent faktisk

og så er der ikke

er et klart eksempel på at vi også handler når det er nødvendigt

for vidt når vi behandler det her beslutningsforslag

gennemgang af hvad fru mette gjerskov der dengang ikke var minister men som nu er minister

at gå ti år tilbage og se på hvem der egentlig har gjort mest for at

i hvert fald sige at vk regeringen gjorde mere for det end

af den nuværende regering jeg vil gerne stille ministeren

spørgsmål jeg kan forstå at

kommissionen er færdig med sit arbejde og begrundelsen er at man skal se det hele i en helhed

ikke ministeren bekendt at det der var problemet med den gamle yj ordning var at eu underkendte den fordi den ikke overholdt statsstøttereglerne og at en ny ordning derfor skal være en fuldstændig isoleret ordning der ikke skal have noget som helst med noget som helst andet at gøre men være en ordning der er selvfinansierende og selvbærende

i min indledning sagde

ensbetydende med at der skal komme lige præcis en specifik yngre jordbrugere ordning jeg mener der skal kigges meget mere bredt på spørgsmålet om generationsskifte

det synes jeg da er noget af en udmelding

for ganske få minutter siden redegjorde for hvor store problemer landbruget har og hvor store problemer der netop er for de yngre med at komme ind i erhvervet så jeg vil godt spørge ministeren om

regeringen sådan set ikke har tænkt sig at lave

en ny ordning for de yngre jordbrugere så de også får en chance for

jeg faktisk prøver at sige her i forbindelse med bankpakke v udviklingspakken arbejdes der på en model hvor der etableres et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut formålet med

er at yde anlægsfinansiering til landbrug med effektive driftsledere og nye unge landmænd

strukturtilpasningen kan genetableres altså jeg synes faktisk det er ret vigtigt at sige at vi forsøger at gøre noget i forhold til landbruget og også i forhold til de yngre landmænd

går imod den tidligere yj ordning det synes jeg er noget af en

en ny ordning som er helt selvfinansierende

staten eller nogen andre en krone

i ordningen derfor ligger det

på banen nu og det er jo nu der er brug

der er i ordningen så giv dem dog muligheden hvad er det egentlig der

hjørnespark at der skulle laves en undersøgelse af hvorvidt man kunne lave nogle nye

nogle nye ordninger men det

at man synes det er den rigtige løsning

ministeren siger nu at den tidligere minister

til statsstøtte og eu osv

at det koster staten eller nogen andre en krone og så

en proces der blev startet af den tidligere regering men det ændrer ikke ved at jeg står på mål for det jeg mener ikke at vi skal have yngre jordbrugere ordningen

jeg synes det er vigtigt at vi ser meget bredere på hele generationsskiftet i landbruget vi har brug for at gå ind og kigge på landbrugets ejerformer vi har brug for at gå ind og se om

ejerformer om der skal være nogle helt nye driftsformer

jo noget vi beder natur og landbrugskommissionen om at kigge på jeg vil gerne give de yngre landmænd en fremtid ikke bare en eller anden hovsaordning men en fremtid som gør at de

jeg har mulighed for at være i folketingssalen i dag jeg kan oplyse om at den tidligere ordning blev afskaffet fordi alle nytilkomne i

det ville betyde at tillægget for at få den her yj ordning ville nærme sig syv otte ni

så den overlevede sig selv på den måde den var bygget op

der sidste år i september skulle være færdig med et

det blev så i oktober i stedet for men det var klar til folketingets samling og kunne

som de unge er meget interesseret i så de kunne

kommet i gang hvad tror ministeren hjælper de unge mest at vi havde fortsat med en ny model eller det som ministeren nu gør nemlig lægger det i natur og landbrugskommissionen

kan blive reageret på det her omkring årsskiftet

hvilke af de to modeller hjælper de unge bedst tror ministeren

vi i den nye regering truffet nogle konkrete beslutninger som skal hjælpe

og i øvrigt også en styrkelse af lånerammen for vækstkaution det er noget der virkelig

er det vi har gjort i den akutte situation hvor der aktuelt er landmænd som har brug for en hjælpende hånd fra regeringens side det har vi gjort derudover har vi så nedsat natur og landbrugskommissionen som skal se

har kunnet skaffe finansiering i en periode hvor landbrugspriserne er faldet rigtig meget

der er mange landbrugsejendomme til salg så snakkede ministeren meget om nye landbrugsformer og nye ejerformer

sådan set enig i det er nødvendigt og ministeren pegede på at man gerne

sådan set skabt mulighed for dengang landbrugsloven stort set blev afskaffet det skal jeg så bare hilse og sige at

imod på det tidspunkt men nu er ministeren altså meget interesseret i alle nye ejerformer jeg skal bare sige at det er muligt

taler om at have lavet en vækstkautionsordning som hjælper her og nu vi taler om at have lavet et landbrugsfinansieringsinstitut som hjælper her og nu derudover vil vi gerne se langsigtet på problemstillingerne for landbruget det mener jeg faktisk er en rigtig god kombination af at gribe ind når det er nødvendigt og samtidig give rum for overvejelse og eksperter og inddragelse af interessenterne

folketinget vedtog en noget anstrengt finanslov for et stykke tid siden

efterlod et gab mellem indtægter og udgifter på hundrede milliard kroner den nye regerings parlamentariske grundlag har som et selvstændigt indsatsområde at sikre en fornuftig økonomi for det danske samfund og prioritere at bringe danmark ud af den fastfrosne økonomi med tab af job og arbejdspladser i denne øvelse for at skaffe økonomi til den indsats

også findes reduktioner en af reduktionerne var bortfald af den ordning hvis formål var at lette generationsskiftet i landbruget med særlige gunstige støtteordninger for yngre jordbrugere det var ingen nem eller enkel beslutning men en trængt økonomi kan tvinge til beslutninger man ikke synes voldsomt

det understøttedes jo dog af det som også

fremgået af diskussionen her indtil

eu også satte spørgsmålstegn ved

socialdemokraterne anerkender at der ligger en stor udfordring i at sikre generationsskiftemulighederne inden for landbruget der er særdeles kapitaltungt og forudsætter store summer for at enkeltpersoner kan opnå at få foden under eget bord vi er glade for initiativet fra fødevareministeren

etablering af en hurtigtarbejdende natur

og i forhold til naturen denne kommission har som en del af sin opgave at belyse hvordan vi sikrer

generationsskiftet i landbruget også i årene fremover vi hilser med tilfredshed initiativet fra erhvervsministeren som har etableret en låneramme for vækstkaution på fem hundrede million

i relation til landbruget i øvrigt er det jo et bredt flertal i folketinget der står sammen om den ordning så jeg forstår ikke

lidt negative tilgang på området

allerede bidraget til at løse det problem den tidligere regering efterlod sig lægger man hertil

vko regeringen selv fremsatte forslag om at nedlægge den eksisterende yj ordning

forekommer dagens beslutningsforslag en anelse hult og i al fald som en opfyldelse af udsagnet

afhænger ofte af hvor man sidder for for den socialdemokratiske gruppe er det vigtigt at vi

se på konstruktive nye initiativer som kan være med til at bringe landbruget videre og sikre landbrugets overlevelse

vi synes faktisk ikke at dette lidt

som råder bod på egne

og herre erling bonnesen har bedt om korte bemærkninger er der andre som har forsøgt sig men ikke er kommet igennem

fru lene espersen ja

fjernsynet

man ikke kunne

en stram økonomi er ordføreren bekendt med

der faktisk lå klar til at beslutte

forvejen har en intention om at gøre

klogt at have de forskellige elementer der kan være med til at sikre det inde i en større

har noget med økonomi at gøre i hvert fald ikke for staten

bekendt med at der lå et

udarbejdet af alle de involverede parter klar til beslutning

spørgeren til at anerkende at der er sat et stykke arbejde i gang for at sikre en samlet langtidsholdbarhed af dansk landbrug så det ikke tages

det fremgik af det jeg sagde her fra talerstolen at økonomidelen jo understøttes af at eu havde sat spørgsmålstegn ved ordningen og jeg tror også det understøttes af at der

fødevareminister som sagde noget i retningen af at landbruget

det er måske mig der ikke taler tydeligt nok til teknikerne det er herre erling bonnesen der skal have en kort bemærkning

venstre dansk folkeparti og konservative

sådan debat skal ende i

må at bruge lidt polemik for at komme

det kernen substansen i det her

komme videre og komme i gang de efterspørger det selv

mange gange

der er mange forskellige måder det skal etablere sig på så det her er bare

den generelle ordning med vækstkaution som ligger hos erhvervsministeren

yngre jordbrugere kan trække på den ordning lige så vel som andre erhverv kan den er udvidet med fem hundrede million kr og det er jo partierne bredt i folketingssalen der står bag ordningen så jeg forstår ikke at at ordføreren vil negligere den indsats der faktisk er foretaget for at være med til

med reglerne

jeg synes det er helt fint at der er de muligheder til rådighed

der er færdige med deres uddannelse

betjene sig af de ordninger som den socialdemokratiske ordfører

de andre ordninger som den socialdemokratiske ordfører peger på

der skal der jo naturligvis være mulighed for at tilvejebringe de instrumenter som man mener skal til ud fra en saglig og faglig vurdering af jordbrugserhvervets

klogt at få det ind i en sammenhæng og derfor vil vi ikke tage det

her og nu situation vi beklager da lige så meget at det har været nødvendigt for dansk landbrug at gældsætte sig i så høj grad som

på markedet men det har vi jo ikke

ordfører jeg tror det er vigtigt at få understreget at den eneste grund til at

for eus statsstøtteregler det skal være en selvfinansierende ordning og ikke en ordning der giver tab og derfor iværksatte den daværende

minister i vk regeringen også en arbejdsgruppe der så skulle se på hvordan man lavede en ordning der var selvfinansierende der ligger tre gode

konservatives side er at vi giver de yngre jordbrugere en mulighed for at få en hjælp til at komme i gang og det koster ikke skatteborgerne en eneste krone det en selvfinansierende ordning

en forklaring på hvorfor socialdemokraterne ikke vil være med til at

første gerninger nedsat en hurtigtarbejdende

som har til formål at være med til at langtidssikre dansk landbrug dertil kommer så at der også er indført generelle ordninger som landbruget har mulighed

derfor synes vi ikke det er klogt at hive enkeltelementer ud på et tidspunkt hvor

er et hurtigt stykke arbejde man

skal være selvfinansierende og altså være en fuldstændig lukket kasse der ikke har noget som helst at gøre med andre initiativer

altså svært ved at forstå at man ikke bare kan tage det her ene gode initiativ nu og så efterfølgende se på når kommissionens

grad hænger sammen med de vilkår dansk landbrug har haft blandt andet under den tidligere regering og det skal der selvfølgelig findes nogle løsninger på de løsninger

enkelte snuptagsinitiativer vi tror på at der skal

samlet overblik over hvad det er der skal få

skal have en samlet oversigt over hvad det er samfundet har af

de ved at afvikle dansk landbrug

afventer noget som helst når det gælder randzoner der har man lavet om på hvad landmændene egentlig

og måske tjene nogle penge på

ikke må dyrkes i randzonerne

vil man ikke give muligheden for at de kan

om at være med til at beskrive hvilke udfordringer dansk landbrug har og hvordan vi får det til at gå op i en højere enhed så vi

unge landmænd går ind i noget hvor de har overblik over hvordan deres vilkår er og ikke må ryge ud i gældsætningsøvelser som vi har måttet konstatere fandt sted under den tidligere regering det er vigtigt at man har overblik over de instrumenter som samfundet stiller til rådighed og derfor synes vi det er klogt

er vi indstillet på at afvente kommissionens gode råd

omkring to tusind og fjorten jeg må bare lige minde om

så den socialdemokratiske politik hvor man fjerner grundlaget for at de

og nogle af de her landbrugsejendomme som i dag venter på at blive handlet man kan sige

skal overvinde er jo ikke konsekvenser af den korte tid der er gået

regeringsskiftet det er jo konsekvenser af den politik som herre jørn dohrmanns parti har været med til at understøtte så jeg synes der er god grund til selv at overveje hvad man har gjort jeg kan sagtens forstå frustrationen hos

de forskellige partier egentlig står for vil man egentlig

de yngre landmænd med at få et selvfinansierende lån

at landbruget er under pres vi har set en opgørelse over at

karakter og give dem mulighed for

ude i landbruget vi ved at der er en

vi har altså ikke tid til som socialdemokraterne

som har tyet til at bruge underholdningsbranchen for at komme med ideer det er måske det bedste vi har i regeringen lige nu

at man skal hyre folk fra underholdningsbranchen for at

ideer i stedet for at komme med selvstændige løsninger derfor har oppositionen i dag

vise ministeren at der altså er muligheder

ligger lige for som vi kunne bruge uden at det

staten en eneste krone vi har

den ene gang efter den anden kommer med forslag som belaster landbruget og

gør at man for eksempel ikke kan bruge sine randzoner

i fremtiden det er beskæmmende at man på den ene side siger at vi skal afvente en kommission som skal komme med ideer til hvordan vi kan komme videre

gør det svært for landmanden at få det til at løbe rundt

den tidligere regering at der altså er partier i den nuværende regering

er nogle der er medskyldige så er det altså

at skyde over til oppositionen vi er nødt til

muligheder og der mener vi i hvert fald i dansk folkeparti at vi skal

ting som som ligger lige for

vi skal selvfølgelig også sørge for at man har

udvikling i landbruget og sørge for at der er arbejdspladser

er en krise så derfor

vi mener det er vigtigt at vi får sat gang i

hele landbrugssektoren som holder hele vejen hen

man ikke bliver sat under administration

er at situationen i landbruget er alvorlig nu

tre hundrede og femten milliard

regeringen ikke kommer med løsningsforslag

løsningsforslag her er der et løsningsforslag

et landbrugsland og et landbrugsland hvor udviklingen bevæger sig i en stadig mere bæredygtig retning det kræver selvfølgelig også at der

yngre mennesker uddannede mennesker som

etablere sig som landmænd når det er sagt

er bred enighed om at den hidtidige model for yngre jordbrugere ikke kunne opretholdes både fordi den var blevet uattraktiv og fordi

måde den var skruet sammen på ville betyde at eu kunne vurdere ordningen som statsstøtte jeg tror også at alle er enige om at det er væsentligt at en fremtidig finansieringsmodel i en eventuel ny ordning skal være robust vi kan måske blive uenige om hvorvidt landbruget fortsat skal betragtes som et erhverv og for sig selv eller om løsningen i højere grad er at etablere ordninger for iværksættere og for generationsoverdragelse som har en mere generel karakter vi kommer helt sikkert til her i salen og uden for

hvordan afvejningen skal være mellem landbrug natur og miljø det har regeringen nedsat en hel kommission til at kigge på det radikale venstre har stor forståelse for den frustration det kan medføre for unge mennesker der står lige for at etablere sig men vi mener det er nødvendigt med robuste ordninger der kan stå distancen i forhold til de langsigtede målsætninger vi har som samfund og så vil jeg i al stilfærdighed anføre at der jo også har været et aftagende træk på den tidligere ordning i to tusind og

hvoraf mere end halvdelen vedrørte familiehandler det er altså med andre ord

yj ordningen som er fuldstændig afgørende for dansk landbrug

dansk landbrugs fremtid det er nok ikke nogen hemmelighed for nogen at vi i det radikale venstre har været meget skeptiske over for denne form for særordninger uanset om det landbruget eller andre hverv det angår men vi er ikke argumentresistente og vi anerkender at der kan være hjørner lige nu hvor det er svært at etablere et generationsskifte vi mener dog at tingene må ses i en større sammenhæng og derfor mener vi at spørgsmålet bedst afklares i natur og landbrugskommissionen vi vil derfor afvise beslutningsforslaget og afvente kommissionens rapport før vi lægger os fast på hvilken ordning om nogen

tænkt en lille smule mere konstruktivt i retning af det som

ligesom var nødt til at trække lidt andre argumenter ind for at nå frem til en afvisning

koster staten en krone eller koster nogen andre en krone og heller ikke forhindrer

er til hinder for at man kunne vedtage det her nu

på udviklingen i landbruget herunder hvordan det skal finansieres hvad enten der er tale om generationsskifte om at yngre skal ind i erhvervet eller noget helt tredje

hvis det var sådan at samtlige yngre landmænd der gerne ville etablere sig

brugte den her ordning og den var fuldstændig afgørende for dansk landbrug

jo være en anden diskussion men jeg synes at tallet taler for sig selv

altså ikke ret mange

folks opfattelse af hvad der er afgørende at lægge så meget vægt på

en ordning som ganske ganske få har benyttet og hvor aftrækket

det jeg synes vi har en forpligtelse til som politikere og som vi jo også er interesseret i regeringen er

fortsat at drive landbrug i danmark

der er store perspektiver i det jeg er overbevist om at

debatten fik sat gang i at udvikle noget nyt

at fange den optimisme som måtte

nogle en optimisme og tro

er noget som alle vil betjene sig af men der er nogle

så det her kunne lige præcis hjælpe

men udvalget har jo ikke taget stilling til om det overhovedet er hensigtsmæssigt at indføre en ny model

der er det vores ønske at vi ser det i en større sammenhæng og diskuterer om det overhovedet er hensigtsmæssigt

bruger som argumentation at nu er det vigtigt med en afvejning

natur miljø

er sådan set ikke uenig i at en fremadrettet miljøindsats skal være specifik og målrettet og det må man finde ud af hvordan man gør

ordføreren enig med mig i at den her yj ordning

og kommende landmænd hvis man laver ændringer

landbruget i et fugleperspektiv om jeg så må sige både hvordan man kan udvikle det under hensyn til natur og miljø

finansieringen af

for os er det ikke bare et valg mellem tre modeller det er også en diskussion af om vi overhovedet

det var jo netop de partier her

ordningen for yngre jordbrugere da der var tvivl om om den stred mod eus regler om statsstøtte den tidligere regering talte en del om en ny støtteordning til

nye jordbrugere men det blev

og burde behandles i en landbrugskommission vi undlod at stemme

som blandt andet skal se på finansieringen af landbruget i fremtiden

skal beslutte sig for at gå ind i erhvervet

til natur og landbrugskommissionen som skal aflevere sine anbefalinger

skal gives gode muligheder for at unge landmænd kan komme ind i

og den enkelte jordbrugers lånegaranti øges fra ti million

hovsaløsninger hvor vi hopper fra tue til tue sf vil gerne være med til

hele broen så vi kan komme tørskoet i land sf kan derfor ikke støtte forslaget

nyetablerede landmænd igennem eu støtten jeg må lige minde om at i det forslag vi behandler her i dag

en eneste krone i støtte

at sf gerne vil arbejde for støtte og omlægning og

eu en krone det koster ikke staten en krone det koster ikke nogen andre en krone

må også gerne betjene jer af det her

eu støtten har jeg gjort rede for i forhold til det der ligger her vil jeg sige de tre scenarier der blev gjort opmærksom på i den rapport som udvalgte lavede

kan garantere en selvfinansiering og derfor synes jeg at vi ikke skal begynde at kigge på alle de her mange ordninger jeg synes lige nu og her er nødt til at kigge på det langsigtede vi vil gerne hjælpe landbruget med de problemer som

vi mener det er nødvendigt at vi kommer ud af de problemer men vi mener at vi skal gøre det med en langsigtet planlægning jeg synes jeg må henvise til den forrige ordførertale

camilla hersom som siger at trækket på

den tidligere ordning var fire og fyrre ansøgninger i to tusind og ti altså jeg tror måske ikke at hele landbruget ramler sammen i store i store portioner

vi stemmer imod det her forslag herre erling bonnesen

det taler næsten for sig selv det

pillet argumenterne fra hinanden

til det med støtte

hjælpe lidt med at styrke rammevilkårene og give nogle muligheder

muligheder for at de kan gøre det her beder de om at få de her muligheder

også kan bruge den her selvfinansierende ordning som en garantiordning jeg har ikke hørt nogen saglige argumenter heller ikke fra sf der går imod det her så lad os komme i gang

fra tue til tue det er faktisk at udføre vores arbejde

når herre erling bonnesen kommenterer ordningen og siger

men samtidig kan vi ikke garantere at den kan fungere som selvfinansiering det står i de papirer vi har fået det er det vi har set

afleveret til den tidligere minister i efteråret

fuldstændig ens på det her

vi skal skabe arbejdspladser i det her land og der skal være en god vægtning

vores landbrugsjord vores natur investeringer og fremtidig vækst

nødt til at sige at sf mener at landbruget skal

jeg er bare nødt til at minde om at det er de politiske partier der

det vil sige en begrænsning og

og så var den sag afsluttet

en stor beslutning jeg kunne godt tænke mig

vi skal kigge på der kunne være nogle nye måder at finansiere landbruget på

og der skal undersøges

de her folk de fire

en afskaffelse af arbejdspladser

hele den røde blok men sf jeg vil sige

man skal se bredere på en ny finansiering og måske også på generationsskifter i landbruget

i andre selskabskonstruktioner

en ung landmand skal stå og tage en

beslutning om at gældsætte sig rigtig rigtig

for fire og fyrre mennesker jeg synes faktisk at vores opgave herinde er lidt bredere

lovgive for så snæver en gruppe

gør faktisk noget men i forhold til en langsigtet planlægning af finansieringen

i de forrige regeringsperioder har vi gentagne gange sagt at danmark havde brug for en jordbrugskommission

nogen der ikke syntes at det var en god idé det var slet ikke nødvendigt

unge mennesker og faktisk gerne

en mulighed og det glæder mig selvfølgelig jeg kan også oplyse

vi afskaffede og lukkede den gamle ordning

meget skarp på at vi måtte sikre at der var et alternativ klar men i dag er sfs ordfører jo bundet af at fødevareministeren fejede alternativet af bordet og sagde at det

ordføreren er enig med mig i at penge fra vækstkaution kan bruges til vækst det vil sige den kan bruges når man udvider og når man bygger

for de yngre jordbrugere da vi afskaffede den tidligere yngre jordbrugere ordning det startede jeg min tale med at sige sf undlod at stemme til netop det lovforslag men hvorfor gjorde

som kunne kigge på langsigtede løsninger for landbruget

vi har faktisk nedsat en bred kommission regeringen har været enig om at det var vigtigt at se på det her område bredt set det har vi gjort og det står vi gerne ved og vi glæder og rigtig meget til foråret to tusind og tretten

der er nogle af de her landbrug som er frygtelig meget i knibe og det kan også godt være at nogle

meget for at hjælpe landbruget med at holde priserne i ro

dengang bad om lå klar når den gamle ordning hørte

bestående landmænd kan vækste og udvide

nogen kautionsmuligheder for de unge og dermed er i den situation pengeinstitutterne er i stort set umuligt at finansiere køb for de unge

har været rigtig længe mens priserne har været så fuldstændig himmelhøje

eller ganske få har haft mulig for at komme ind i erhvervet

i hvert fald medregne så det er rigtigt at det bliver lidt sværere i en kort periode

ikke også anerkende at de ekstremt høje jordpriser har gjort det rigtig rigtig svært for rigtig mange unge jordbrugere at komme ind i erhvervet det kan han desværre ikke svare på nu

fire og fyrre der har søgt ordningen

jeg er faktisk lidt lamslået over at et nyvalgt medlem af folketinget har så stor foragt over for borgerne i det her land det kan da aldrig være antallet af personer man forsøger at hjælpe er afgørende for om en sag kan fremmes i folketinget jeg vil sige til sfs ordfører der jo kom med halv tilståelse i nummer to svar til

det drejer sig altså om yngre jordbrugere der nu i løbet af de næste to år

her mulighed fordi fru ida damborg sf og resten af regeringen har valgt at sige vi sidder på numsen og venter og venter indtil kommissionen er færdig

vi ikke tænkt os at hjælpe nogen

vigtigheden af den tidligere ordning

lene espersen efter sf og siger at vi vil sidde på hænderne i to år

lang periode i nullerne

at de yngre jordbrugere

markedet jo nogle scorede kassen som de kunne investere i alverdens ting og sager det er en af de ting som har været med til at bringe bringe landbruget i en gældskrise

eneste vi oplever den nuværende regering gøre frem for at agere og handle at

mere og mere jord for at få mulighed for at

ikke få en fuldstændig garanti for at det er en selvfinansierende ordning

og ministeriet da sagtens lave det er dygtige mennesker der er i fødevareministeriet

det når det er fortjent når regeringen

at de første seks syv år blev brugt til at skyde

venstre og konservatives ordførertaler at påpege at alle de problemer der eksisterede og ikke var løst skyldtes den tidligere regering

min opfattelse at den nuværende regering og det nuværende flertal skal løse de

er gået fem år ikke behøver at henvise til de ulykker som vk regeringen gennemførte men ellers må jeg jo nok alligevel sige at jeg et eller andet sted håber at der er rigtig mange landmænd der lytter til den her debat for det må alligevel være spændende at opleve

at efter ti år hvor landbrugets eget parti har siddet på

i forhold til generationsskifte

jeg siger jo ikke at det

at det er gået så galt men det er dog alligevel forbløffende at en udfordring som ti års

mener man så at kunne fikse med det her

sagt det lille og formentlig uskadelige beslutningsforslag det synes jeg er ret fantastisk

at venstre har medvirket til samtlige de bankpakker der er gennemført

de her vækstkautioner og altså har været med til at lave en lang række løsninger i forhold til at sikre bankernes overlevelse uden

i stand til at sikre at unge landmænd der ønsker at etablere sig kan låne penge på ordentlige vilkår

fordi alle de partier har været med i det her

bedre af efter enhedslistens opfattelse ville det være en helt oplagt opgave at få løst den udfordring der handler om at vi skal sikre at nye unge

eller for den sags skyld i nogle ejerformer hvor de ejer landbrugene sammen med andre som ikke direkte er landmænd men på anden måde kan være involveret og interesseret i produktionen vi tror bare

sikre at det er lovligt at gøre det man er nok også nødt til at skabe nogle finansielle rammer der gør at det kan lade sig gøre derfor har enhedslisten tidligere foreslået etablering af en jordbrugerfond som kunne være et sådant element i at sikre etablering

overveje at man gennemførte nogle særlige ordninger i forhold

jeg må indrømme at i modsætning til herre

set formulerede venstres politik meget præcist nemlig at det handlede om at gøre det landbruget bad om så har jeg faktisk den opfattelse at vi skal etablere

nogle ordninger der fører landbruget i den retning som vi samfundsmæssigt synes det skal

at hvis man etablerer jordbrugerfond med den klare målsætning

klare målsætning at omstille til økologi så har det efter enhedslistens mening et rigtigt perspektiv

mig bare sige at hvis det var sådan at det var forslag af den slags venstre kom med

vi derfor kunne sikre flertal for her i folketingssalen

selv om vi gjorde det før den her berømte natur og landbrugskommission er færdig med sit arbejde så gjorde vi gerne det

en lang række forslag som jeg mener har den kvalitet der gør at de kan vedtages i morgen og for min skyld kunne venstre da godt korrigere lidt i det hvis det var det der skulle til men jeg må sige at når det man kommer med er så visionsløst og perspektivløst som det der ligger her i dag

mere trygge ved at afvente at der kommer et resultat fra

andet går ind og kigger på finansiering strukturforhold ejerformer ejerskifte og generationsskifte

set at vi kan lave bedre aftaler med regeringen når den rapport foreligger end man er i stand til

en afvisning af det på samme måde som vi ser fra resten

positivt om et forslag fra oppositionen det ved jeg at man

så må sige i den anden blok også var opmærksom på tidligere

til at løbe fra hvad de sagde men det behøver jeg ikke

villig til at diskutere gennemførelse af forslag som kunne forbedre mulighederne for at gennemføre et generationsskifte

det enhedslisten fik jo noget opmærksomhed på det som man gerne

faktisk sige at jeg har været lidt skuffet

hun havde overset det eller også har hun bare tiltro til at jeg selv

et lidt mere spændende lidt mere visionært og lidt mere interessant forslag så kan det være at vi

håber at jeg er enig med ordføreren i at

mulighed for at etablere sig i dansk landbrug

jo i stand til at løse derfor er jeg nødt til at sige

suppen hvis vi skal gøre noget ved den tilstand som landbruget

i efter ti år med venstrefolk

må bare konkludere på baggrund af det der ligger her at så er vi åbenbart nødt til at afvente

en rapport fra natur og landbrugskommissionen fordi det åbenbart er nødvendigt for at kunne komme til at snakke om de ting der for alvor kan skabe forandring og så må vi jo vente på det

er udarbejdet af alle de involverede parter men ordføreren kan selvfølgelig påstå at det ikke

jo også lejligheden til at sige at enhedslistens

og bestemme hvem der skal dyrke dansk landbrugsjord er ordføreren bekendt med hvordan det gik med landbrugsproduktionen i de lande hvor man havde

men jeg vil da sige at jeg tror at det kan være lige så godt for selvstændige landmænd at leje eller forpagte jorden af staten som at være dybt dybt gældsat til banker og andre finansieringsinstitutter som man er i dag

den tilstand som venstre synes er lykkelig for landmænd er at de er dybt gældsat og at man på grund af nogle helt urimeligt høje jordpriser ikke er i stand til etablere sig som ung landmand

som venstre betragter som idealsamfundet

skal bruge nogle nye i regeringen

for landbruget i det hele taget

landmændene at være med i en ordning

forfærdelige tilstand der eksisterer i danmark og som jeg først vil løse

havde de fundet løsningen dengang sagde vi skulle vi ikke nedsætte en kommission for at få det her undersøgt til bunds

finde nogle holdbare løsninger nej det var ikke nødvendigt sagde herre dohrmann nu har vi opdaget at det er nødvendigt forsinkelsen skyldes altså

bøje nakken for vk og stemme som de sagde han skulle

i den anledning dansk folkeparti var som regel nemme at på plads

vi løser alle problemer sådan

der sker en udvikling

det her samfund som gør at man også

sket noget de sidste ti år der skete jo noget undervejs for at hjælpe landbruget

regering som et forsøg på at nedbryde og ødelægge så meget som muligt så hurtigt som muligt men men pointen her

ikke at jeg tror at vi er i stand til at løse alle udfordringer

der skal også være nogle til vores efterfølgere

det alt for kedeligt jeg vil bare sige til herre

en omfattende reform hvor man laver om på landbrugslovgivningen og nogle år senere

mette bock alle ved at dansk landbrug for øjeblikket står i en særdeles vanskelig situation den økonomiske krise har ramt meget hårdt og mange i erhvervet har allerede måttet dreje nøglen om en del af de tilbageværende rentable landbrug er kommet i en finansieringsklemme som gør at de har meget vanskeligt ved at finde supplerende finansieringskapital situationen er for en del af disse etablerede landmænd forsøgt håndteret i bankpakke

løser imidlertid ikke den udfordring som yngre nyetablerede landmænd står over for generationsskiftet i landbruget er stort set gået i stå og det er denne

udfordring ved etablering som forslaget om en yj ordning skal komme i møde ifølge forslaget skal der oprettes en ny selvfinansierende garantiordning for yngre landmænd hvor der gives garanti til et lån inden for et maksimumloft så

den nyetablerede landmand kan bruge dette som en del af den samlede finansiering ved opstart en lignende ordning eksisterede som bekendt indtil den første januar to tusind og tolv hvor folketinget nedlagde den på grund af blandt andet vigende benyttelse og modstrid med eus statsstøtteregler regeringen har lagt op til at overvejelser om etablering af en nyordning skal behandles i den netop nedsatte natur og landbrugskommission denne er imidlertid først færdig med sit arbejde i to tusind og tretten liberal alliance finder det afgørende at de yngre landmænds aktuelle udfordringer adresseres omgående og ikke afventer natur og landbrugskommissionens arbejde vi finder det også afgørende at den ordning der i beslutningsforslaget lægges op til skal være selvfinansierende og at der løbende skal betales et gebyr der dækker de tab der eventuelt måtte komme med ordningen der skal således ikke afsættes midler på finansloven til dækning af eventuelle tab vi foreslår desuden at man ved udformningen af

så vi sikrer ordningens økonomiske robusthed forarbejdet til ordningen foreligger allerede da den forhenværende regering i maj to tusind og elleve iværksatte et arbejde der skulle føre frem til en yj ordning der ikke er i strid med eus statsstøtteregler

beslutningsforslag bygger således på scenario tre i fødevareministeriets rapport som følge af de yngre landmænds meget pressede situation der kan have enormt negativ effekt på erhvervets løbende generationsskifte og som følge af selvfinansieringen kan liberal alliance støtte

varmt støtter forslaget

yngre landmænd der skal nyetablere sig den tidligere ordning

som flere har været inde på kunne jo ikke fortsætte på grund af eus statstøtteregler man skulle have en fuldstændig sikkerhed for at det var en selvfinansierende ordning og derfor iværksatte vk regeringen naturligvis også straks efter at den gamle ordning blev erkendt ugyldig et arbejde så

en alternativ ordning der ikke ville konflikte med eu reglerne

scenarier op vi har sammen med venstre og dansk folkeparti valgt at pege på scenario

er mindre fleksibelt og bredt end nogle af de andre scenarier

bedre grad med til at sikre at selvfinansiering opretholdes

en ny ordning vi havde selvfølgelig håbet på

ville have været en større imødekommenhed fra regeringens side til at sige ja til det her

at arbejde videre med det desværre har vi

der nu er nedsat en kommission og indtil kommissionen er færdig kan man slet ikke

stilling til den her slags ting landbruget må vente i

kommer til at tage før man så kan gå i folketinget og lovgive om det men det kommer til at vare en rum tid

komme med argumenter om at man ikke kan hoppe fra tue til tue og

kan løse de problemer der er nej alle problemer skal samles sammen og

er total modstander af særordninger det er da klar tale

det fortæller i hvert fald at regeringen også på det her område som på nærmest alle andre politikområder er fuldstændig internt splittet

de øvrige partier i folketinget uanset dette vil vi

fokus på den her problemstilling vi mener der er behov for at etablere en ordning vi mener ikke man skal vente i så lang tid

de af folketingets partier der ikke i dag vil støtte

til måske på et senere tidspunkt at støtte forslaget

har fremsat et beslutningsforslag om en ny yj ordning der er brug for ordningen nu til at hjælpe nye unge landmænd i gang når de skal etablere sig og opbygge moderne landbrugsvirksomheder hvor der kræves store investeringer på adskillige millioner kroner vi har søgt at skrue en enkel og ubureaukratisk ordning sammen og vi foreslår at den nye ordning skal vedtages nu i

to tusind og tolv og virke inden sommerferien i år

om en garantiordning hvor alle der deltager i ordningen betaler et garantigebyr som skal dække et eventuelt tab i ordningen det nye er at dette garantigebyr er variabelt således at hvis der kun kommer små tab

falder gebyret og hvis tabene måtte stige ja så stiger gebyret naturligvis således at ordningen er selvfinansierende det betyder også at de unge nystartende landmænd der deltager i ordningen ikke belaster nogen andre med ordningen hverken staten eller for den sags skyld nogen andre fordelen ved ordningen er at man så kan få en garanti for et lån for eksempel i sit pengeinstitut hvilket vil gøre det lettere for de nystartende landmænd at

samlede finansiering til at falde på plads vi er som forslagsstillere naturligvis parate til at forhandle de nærmere detaljer i forbindelse med udarbejdelsen af det konkrete lovforslag men et konkret eksempel kunne være at tage udgangspunkt i følgende som garanti ved lånets placering inden for halvfems procent af lånegrundlaget maksimal udmålingsprocent af lånet tyve procent af

det maksimale lån i alt på fem

det kunne være garanti for for eksempel et

den kreditgivende bank skal kunne godkende låntager og dermed

maksimal løbetid på

senere har vi tænkt over det således at vi siger ja men fortsat inden for de halvfems procent af den samlede vurdering og bankgodkendelse

et konkret eksempel som kunne være udgangspunktet for at forhandle det endelige lovforslag på plads

understreget flere gange at ordningen er og skal være selvfinansierende adskillige unge landmænd vil gerne etablere sig og komme i gang med opbygning af moderne landbrugsvirksomheder så det er nu der er brug for garantiordningen så den kan medvirke til at de unge nystartende etablerende landmænd kan få deres samlede finansiering på plads ved opstart arbejdsgruppen som blev nedsat da den gamle yj ordning desværre måtte nedlægges har afrapporteret der har så også i forbindelse med debatten været spurgt til

til kapitalisering

tale om en garantiordning målrettet til førstegangsetablerende landmænd og tanken er at garantiordningen for den enkelte skal have en maksimal løbetid på ti år

det udspil som vi lægger frem

vi kan kalde frit løb ind i ordningen da banken som i øvrigt også selv skal give yderligere finansiering skal kreditgodkende låntager og dermed garantimodtager så der er sat

bremser på i forsøget på at sikre at det kun er dygtige landmænd både fagligt og ledelsesmæssigt der kommer igennem nåleøjet

at skulle være den ekstra og supplerende mulighed til unge nyetablerende og førstegangsetablerende landmænd således at ordningen sammen med den netop aftalte finans og bankpakke og de øvrige traditionelt kendte finansieringsværktøjer i markedet gør at der igen kan komme mere gang i nyetableringer og deraf følgende udvikling af sunde landbrugsvirksomheder landbruget og hele fødevaresektoren er fortsat en meget vigtig sektor for danmark cirka ethundrede og fyrretusind danskere er beskæftiget i fødevaresektoren og dermed direkte afhængige af at landbruget

og fortsat udvikler sig fødevaresektoren genererer en stor eksportværdi

bidrag til finansieringen af velfærdssamfundet samtidig producerer fødevaresektoren nogle af verdens bedste fødevarer det er derfor påkrævet

vi her i folketinget har opmærksomhed på de unge nyetablerende landmænds vilkår til generationsskifterne og nyetableringerne kan realiseres

mange gode grunde til at vi her i folketinget lever op til vores forpligtelse til at sikre erhvervet gode rammevilkår og hertil hører efter

i venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti vil vi se frem til en positiv modtagelse af forslaget til gavn for landbruget

godt høre på debatten indtil nu at det har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

af to tusind og tolv pålægges at fremsætte et lovforslag der afskaffer den såkaldte sommerhusregel efter denne regel kræver det tilladelse fra justitsministeriet før udlændinge kan få lov til at købe sommerhuse i danmark forslagsstillerne har begrundet

at reglerne om udlændinges erhvervelse af sommerhuse i danmark er utidssvarende og en beklagelig afvigelse

forslagsstillerne anfører også at en afskaffelse af forbeholdet vil bidrage til ny dynamik på boligområdet sætte gang i vækst og beskæftigelse og skabe mulighed for omsætning i lokalsamfundet herunder yderområderne samtidig

mens priserne på sommerhuse er i bund lad mig starte med at slå fast at regeringen er enig med

skabes arbejdspladser og vækst i danmark det er naturligvis også væsentligt for regeringen at der i danmarks yderområder sker en positiv udvikling gennem vækst uddannelsesmuligheder og kulturtilbud regeringen er ikke enig i at disse mål nås gennem en afskaffelse af sommerhusreglen sådan som forslagsstillerne ønsker det

jeg redegør for regeringens nærmere holdning til emnet vil jeg kort beskrive reglerne på området den såkaldte sommerhusregel følger af lov om erhvervelse af fast ejendom også kaldet erhvervelsesloven den oprindelige erhvervelseslov blev vedtaget den treogtyvende december nitten

ni og halvtreds og går altså lang tid tilbage efter erhvervelsesloven skal personer der ikke har bopæl i danmark have justitsministeriets tilladelse til at erhverve fast ejendom her i landet dette gælder dog ikke personer der tidligere har haft bopæl i danmark

fem år loven omfatter både helårsboliger og fritidsboliger det afgørende for om erhvervelsesloven kommer i spil er altså ikke en persons nationalitet men derimod vedkommendes nuværende eller tidligere bopæl det betyder med andre ord at også udlændinge som har bopæl i danmark eller tidligere har boet her i mindst fem år frit kan erhverve fast ejendom uden at skulle indhente justitsministeriets tilladelse

helårsboliger og fritidsboliger

ikke har bopæl i danmark

tidligere har boet her i mindst fem år giver justitsministeriet efter fast praksis kun tilladelse til erhvervelse af en fritidsbolig hvis ansøgeren har en ganske særlig stærk tilknytning til danmark som eksempler på de tilknytningsmomenter der indgår i en samlet bedømmelse af

om der er den nødvendige tilknytning til danmark

kan jeg blandt andet nævne tidligere ophold i danmark særlig familiemæssig tilknytning til danmark særlig erhvervsmæssig tilknytning til danmark særlig kulturel tilknytning til danmark særlig økonomisk tilknytning til danmark og speciel tilknytning til den ejendom der ønskes erhvervet justitsministeriet foretager selvfølgelig en konkret og individuel vurdering

i hver enkelt sag når der træffes afgørelse om tilladelse til køb af en ejendom praksis i sager om udlændinges erhvervelse af fast ejendom

helårsboliger er anderledes lempelig her kræves ikke at ansøgerne har en ganske særlig stærk tilknytning til danmark det er normalt tilstrækkeligt at ansøgeren dokumenterer at han eller hun har lovligt ophold i danmark og vil anvende ejendommen som helårsbolig der er endvidere i den såkaldte erhvervelsesbekendtgørelse fastsat nogle særlige regler for eu og

eu og eøs borgere kan efter disse regler erhverve fast ejendom i danmark uden justitsministeriets tilladelse hvis ejendommen enten skal tjene som helårsbolig for erhververen eller er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere tjenesteydelser er en af disse betingelser opfyldt skal køberen blot give en erklæring til tinglysningsretten om at han eller hun er omfattet af disse regler det fremgår af forarbejderne til erhvervelsesloven at baggrunden for reglerne var et ønske om at give personer der er bosat i danmark fortrinsret til at erhverve fast ejendom her i landet gennem en tilladelsesordning var det muligt at føre kontrol med opkøb af fast ejendom i danmark i de tilfælde hvor køberen ikke

bopæl eller hjemsted her i landet ønsket om at give personer der er bosat i danmark fortrinsret til fast ejendom havde sin årsag i den stigende udenlandske efterspørgsel på danske sommerhuse sammenholdt med den kendsgerning at danmark er et land med begrænsede arealer til ferieformål og fritidshuse

danmark er jo ikke blevet større siden nitten ni og halvtreds og der er stadig væk kun begrænsede arealer til ferieformål og fritidshuse efterspørgslen på danske

bare i to tusind og elleve afgørelse i cirka en hundrede og halvtreds sager om erhvervelse af fritidshuse i danmark hertil kommer et større antal ansøgninger og henvendelser hvor ansøgeren opgiver sit ærinde fordi ansøgeren indser at betingelserne for at få en tilladelse ikke

særlig protokol den der hedder protokol nummer to og tredive om

den såkaldte sommerhusprotokol ifølge sommerhusprotokollen kan danmark uanset bestemmelserne i traktaten opretholde gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme der ikke er helårsboliger i forhold til personer og selskaber med bopæl eller hjemsted i en anden eu medlemsstat eller i

sommerhusprotokollen udgør en undtagelse til unionstraktatens bestemmelser eu domstolen har i en række afgørelser udtalt sig om andre undtagelsesordninger til medlemslandenes traktatmæssige forpligtelser domstolen har i den forbindelse udtalt at restriktionen kan bevares hvis

udgjort en en uafbrudt bestanddel af medlemsstatens retsorden siden vedtagelsen af maastrichttraktaten justitsministeriet har på den baggrund tidligere vurderet at en forsøgsordning hvor der gives fri adgang for udlændinges køb af sommerhuse i et afgrænset geografisk område af danmark kan medføre at danmark ikke længere vil kunne opretholde undtagelsesordningen i den såkaldte sommerhusprotokol denne formodning må gælde så meget desto mere når der er tale om en generel afskaffelse af tilladelsesordningen og ikke kun en forsøgsordning der er begrænset i tid

geografisk udstrækning afskaffer man lovens krav om

på grund af vores traktatmæssige forpligtelser med andre ord har man en gang lempet erhvervelsesreglerne vil man næppe senere kunne gå tilbage

og er det den faktor der kan skabe vækst og beskæftigelse i samfundet og muligheder for omsætning i lokalsamfundet herunder i yderområderne det mener regeringen ikke et frit boligmarked er i sagens natur ikke stationært men omskifteligt perioder med megen aktivitet på boligmarkedet

med begrænset aktivitet og omvendt forskellige faktorer spiller ind her og udlændinges adgang til boligkøb er kun en blandt mange af disse faktorer forslagsstillerne opregner en række positive

følger af en ophævelse af erhvervelsesloven men

hvad forventningerne om en positiv økonomisk følge baserer sig på

styrke argumenteres for at forslaget vil medføre stigende huspriser med den konsekvens at færre sommerhuse bliver tilgængelige for danske borgere det medfører så igen en risiko for at der skabes spøgelsesbyer eller områder som alene bebos af velhavende udlændinge i kortere perioder

af året der er med andre ord argumenter der taler imod at en afskaffelse af sommerhusreglen vil være en gevinst for økonomien og for lokalsamfundene regeringen regeringen mener at det vil være kortsigtet og usikkert at

eventuelt opsving på markedet for sommerhuse tilladelsesordningen skaber en ordning hvor myndighederne har hånd i hanke med salget af danske ejendomme til købere i udlandet afskaffes

ja så vil salg af fast ejendom være overladt til det frie marked

at myndighederne har mulighed for at påvirke niveauet af faste ejendomme herunder fritidsejendomme og sommerhuse som kommer på udenlandske hænder og altså uden

at skabe arbejdspladser og vækst i danmark og skabe en positiv udvikling i yderområderne gennem som sagt vækst

ikke at løsningen på disse udfordringer er en afskaffelse af reglerne om udlændinges erhvervelse af fritidsejendomme i danmark dertil kommer at det efter regeringens opfattelse er vigtigt at holde fast i det grundlæggende princip

personer der er bosat i danmark har fortrinsret til at

mener regeringen at reglerne i erhvervelsesloven herunder sommerhusreglen skaber en ordning hvor myndighederne kan føre kontrol med niveauet af sommerhuse og fritidsejendomme som erhverves af personer og selskaber uden for danmark hvis reglerne lempes må man gå ud fra at der ikke senere vil være mulighed for at genindføre skærpede regler og regeringen finder ikke at danmarks vækst og beskæftigelsesudfordringer eller udfordringerne i yderområderne løses gennem afskaffelse af reglerne om udlændinges erhvervelse af fritidsejendomme i danmark

regeringen mener at det er vigtigt at holde fast i det grundlæggende princip at personer der er bosat i danmark har fortrinsret til

i en række sager har afvist udlændinge som ønskede at købe sommerhuse i danmark hvordan mener ministeren at

harmonerer med de grundlæggende principper samhandel inden for

som handler om hvordan man bedst varetager eksempelvis

overlade visse dele af vores

til velhavere som vil købe danske sommerhuse med det resultat at vi her

som gør sig gældende og med de synspunkter som jeg

så mener vi ikke at der er nogen konflikt som spørgeren

tale om en særregel som netop går imod principperne for det indre marked

det lyder som om ministeren er meget bekymret for den risiko der ligger i at rige udlændinge kan investere i danske yderområder og der må jeg sige

skal en kickstart til det vil sige brug af skattekroner ude i yderområderne for

at foretrække frem for brug af skattekroner

i vores yderområder det er derfor vi har kickstartet dansk økonomi det er derfor vi har fokus på hvordan man kan skabe arbejdspladser uddannelsesmuligheder og kulturelle tilbud i vores yderområder det er

og det er heller ikke rigtigt at man ikke kan erhverve sig ejendomme i danmark der er visse begrænsninger på det og det handler jo

som betyder at vi kan skærme

sikre at vi har hånd i hanke med den udvikling som er nødvendig altså at vi har hånd i hanke med

kan erhverve sig ejendomme eksempelvis sommerhuse i sommerhusområder

er herre jakob ellemann jensen

får ikke venstres opbakning til dagens beslutningsforslag den danske sommerhusregel er kort sagt opstået ud fra en bekymring om at vi er et lille land med en stor og velstående nabo der ikke har verdens længste kyststrækning den situation er udbedret noget men den eksisterer fortsat og den rummer både fordele og ulemper i venstre byder vi

det giver liv og det giver arbejdspladser

derfor kan det jo virke tillokkende at sikre at flest mulige har mulighed for at købe sommerhuse i danmark men det er en lidt forhastet og noget kortsigtet betragtning for vi risikerer lige præcis det modsatte af hvad forslagsstillerne ønsker at opnå

for hvis en åbning af markedet har den tilsigtede effekt så vil de nye potentielle købere få priserne på sommerhuse til at stige det betyder at priserne på sommerhuse i de mest populære områder bliver presset så højt op at kun meget velhavende mennesker har råd til at købe dem samtidig

vil den her gruppe næppe udleje deres sommerhuse for hvis de er så tilstrækkeligt velhavende at de har råd til at købe dem

så leje dem ud det betyder at livet

udkantsområderne på den baggrund vil venstre ikke være med til at støtte forslaget

til at det kan tages op i en så forsimplet og forhastet form som der lægges op til her

vi i venstre klar til en seriøs drøftelse af hvilke muligheder der findes

argumentresistente vi vil gerne være med til at undersøge om det i særlige tilfælde kan hjælpe de trængte udkantsområder at der åbnes for et salg af sommerhuse

lokale økonomier som nogle steder er under pres i venstre ser vi derfor positivt på muligheden for at åbne for salg af sommerhuse i

vi skal ikke bare komme med forslag som jeg mener er udtryk for en ideologisk manifestation en lempelse af unødige regler som i dag ikke gavner det danske samfund som helhed er aldeles fornuftigt og det er godt i tråd med vores liberale grundsyn vi foreslår derfor

at man i liberal alliance vender fokus væk

ideologiske korstog og i stedet bruger kræfterne på hvad der reelt kan bidrage positivt i virkelighedens verden tak

ligesom liberal alliance være optaget af at skabe vækst

men hvordan mener ordføreren

en bevarelse af sommerhusreglen

og det jeg nævnte i min ordførertale var at vi altså risikerer at sætte den her vækst over styr så kan man tale om om liberale grundprincipper og så videre nu er jeg ikke liberal fordi jeg har et særligt udgangspunkt jeg er liberal fordi det tilfældigvis harmonerer med de

ideologisk dybt afhængig af liberalismen som sådan jeg er liberal fordi det er det jeg tror på

er muligt at man kan diskutere sammenhængen med frihandelsprincipper og så videre det korte af det lange er

lokalområdernes økonomi hvis vi gennemfører en så simplificeret

man i venstre virkelig har vredet sin hjerne for at finde argumenter imod det her

mennesker i vores nabolande som måtte ønske at investere i vores vandkantsområder at

gøre netop dette så for mig at høre

i forbindelse med det her beslutningsforslag som jeg siger er vi absolut ikke argumentresistente forslaget berører nogle relevante problemstillinger for kommuner rundtom i danmark dem vil vi lytte til men men den der

man kan gå ind med et pennestrøg og fjerne dele af grundlaget for vores medlemskab i sin tid af det europæiske fællesskab er nok

forslagsstillernes beslutningsforslag socialdemokraterne deler naturligvis regeringens holdning og vi kan henholde os til de tekniske forklaringer i øvrigt reglerne i erhvervelsesloven herunder sommerhusreglen skaber jo en ordning hvor myndighederne kan føre kontrol med niveauet af sommerhuse og fritidsejendomme som erhverves af personer og selskaber der er placeret uden for danmark hvis reglerne lempes er det min klare vurdering at det ikke senere vil være muligt at genindføre skærpede genindføre skærpede regler som ministeren har redegjort for

finder regeringen ikke at danmarks vækst og beskæftigelsesudfordringer eller udfordringer i yderområderne løses gennem afskaffelse af reglerne om udlændinges erhvervelse af fritidsejendomme i danmark dette punkt vil jeg vende tilbage til ministeren har også redegjort for at det er regeringens mening at det er vigtigt at holde fast i det grundlæggende princip

er bosat i danmark har fortrinsret til at erhverve sig en fritidsbolig her i landet på disse punkter er socialdemokraterne enige men jeg vil gerne tilføje at vi ud over den fundamentale uenighed med forslagsstillerne også finder at det foreliggende forslag er både sjusket uigennemtænkt og udtryk for en fuldstændig mangel på respekt for landets mere tyndtbefolkede områder

udstå udtrykket udkantsdanmark jeg foretrækker ligesom andre ordførere at kalde det vandkantsdanmark eller udsigtsdanmark

er ingen tvivl om at hvis liberal alliances beslutningsforslag skulle blive gennemført

føre til alvorlig nedgang i en række af de kommuner hvor turisme er et af de

i forslagsstillernes naive forestilling skulle forslaget øge salget af de sommerhuse der i dag enten står tomme eller slet og ret ikke kan sælges virkeligheden er dog en anden det vil først og fremmest være de allermest attraktive sommerhuse

de bedst tænkelige placeringer der vil være interessante at erhverve for købestærke udlændinge i disse attraktive områder

sådan at der er en meget høj belægningsprocent på sommerhuse og det giver en virkelig travl sommersæson med masser af gæster og omsætning til lokalsamfundet selvfølgelig den høje belægningsprocent skyldes at en række danske sommerhusejere vælger at leje deres sommerhus ud en del af tiden når de ikke selv anvender det sælges de mest attraktive huse i disse områder vil de ikke længere blive udlejet hvorfor skulle udlændinge

vil husene stå tomme i store dele af året det vil føre til tab af overnatninger det vil føre til tab af omsætning og det vil føre til tab af arbejdspladser i et omfang der vil være uhørt alvorligt når jeg læser det kortfattede beslutningsforslag fra liberal alliances hånd med dets tilhørende bemærkninger kan jeg ikke se en eneste henvisning til faktaberegninger eller eksperter der understøtter forslagsstillernes løsrevne antagelser det kan der være flere forklaringer på jeg kan forestille mig tre

venstrehåndsarbejde der vidner vidner om manglende respekt for dette høje tings arbejde

der tale om at forslagsstillerne faktisk ikke har kunnet finde en eneste saglig kilde der kan understøtte deres påstande

til understøttelse for forslaget det ellers altid hårdtarbejdende folketingets bibliotek har kunnet finde frem så er det nok ikke så usandsynligt

er der ganske enkelt tale om at liberal alliance er hamrende ligeglade med danmarks tyndere befolkede områder jeg ved ikke hvilke af disse tre forklaringer der er dækkende men jeg har en fornemmelse af at debatten her i salen nok vil afsløre at det faktisk er alle tre det er ikke og det vil aldrig blive socialdemokratisk politik at sælge ud så der skabes spøgelsesbyer ellers spøgelsesområder som alene bebos af velhavende udlændinge i korte perioder af året så hvis liberal alliance

er de sådan set velkomne til at få dette helt for sig selv vi er godt tilfredse med protokol nummer to og tredive om ejendomserhvervelse i danmark og dens klare formulering der lyder og citerer uanset bestemmelserne i traktaterne kan danmark opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme der ikke er helårsboliger i øvrigt må jeg sige at i betragtning af hvor skeptisk liberal alliance i øvrigt har vist sig at være når det handler om det europæiske fællesskab så virker det ganske forunderligt at partiet netop på dette punkt mener at den europæiske harmonisering skal være større med disse ord vil jeg på socialdemokraternes vegne på det klareste afvise

for naivt hvad vil ordføreren kalde

der er jo nogle regler i dag som er ret klare i forhold til hvornår man kan give dispensation og mulighed for at udlændinge kan erhverve ejendomme

til de borgmestre der sidder ude i de kommuner som har problemerne og som har ejendomme og

tomme og som eventuelt med en ophævelse af den her regel ville kunne afsættes til udlændinge som ville kunne lægge private investeringer i udkantsområdet

er der ikke nogen grund til at være lang i spyttet

alliances ordfører har nemlig at man så kun vil sælge de huse der i dag står tomme nej sådan fungerer det jo netop ikke som jeg har forklaret meget tydeligt ved vi jo godt at så vil vil de udenlandske købere gå efter de mest attraktive grunde

de mest velplacerede grunde helt ned til til vandkanten

huse som måske ikke nødvendigvis er til salg men som vil blive det hvis der ellers kommer

det betyder som sagt som jeg har forklaret ret tydeligt at der i de områder hvor der er allermest turismeerhverv

ske et voldsomt fald derfor er spørgsmålet ganske enkelt hvorfor i alverden vil liberal alliance dog afskaffe arbejdspladser i den tyndest befolkede del af danmark det er

cirka de samme præferencer sommerhus

sommerhus der ligger

løst de udfordringer der er

dele af danmark ved at lave sådan en generel ændring af reglerne

betyde at belægningsprocenten vil falde meget voldsomt i de områder hvor turismen

en meget væsentlig del af erhvervssammensætningen

ønsker at få løst netop fordi det ikke nødvendigvis vil betyde

de særlige områder hvor man gerne vil have solgt nogle ledige sommerhusgrunde

dette forslag bygger på nogle forudsætninger

en eneste henvisning til noget der skulle

anvise at det som liberal alliance

finde noget der bare kunne anvise at det skulle passe

gøre sig bare en lille smule mere umage

forslaget velkommen i folketingssalen men vi kan overhovedet ikke støtte

indholdet i det her forslag det viser helt tydeligt at liberal alliance har prøvet at lure enhedslisten af

komme med en masse forslag de skal helst ikke være gennemtænkt vi skal bare have dem frem i salen

at det er den måde det foregår på man kan sige at liberal alliance vil holde brandudsalg der er et par borgmestre der måske har udtrykt sig lidt uklart en dag

det på et tidspunkt og så er alle glade

skal man bare sælge nogle af de her sommerhuse vi ved udmærket godt at en kommune som hamborg

folk som har nogle penge de gerne vil investere

hvis de kunne købe et sommerhus ja

de sommerhuse som er mindst attraktive nej det tror jeg

nogle af de steder hvor tyskerne

at vi har nogle rummelige regler i dag hvis der er nogen der ønsker at købe nogle sommerhuse i danmark

opfylde nogle forudsætninger

er jo allerede i dag private der investerer i de her sommerhuse jeg

statslige arbejdspladser som har været ude at investere helt vildt i sommerhuse

er private som ejer dem og der er nogle af de private

sat penge til det sidste par år men det er der jo inden for mange brancher

have fast ejendom i dag

ikke kun sommerhuse men vi skal tænke på

er nogle sommerhuse der står til rådighed og som giver arbejdspladser og der kan man sige

folk som kun benytter dem nogle enkelte uger om året og

madvarerne med hjemmefra fordi de er billigere end de er i danmark jamen så er det klart

arbejdspladser i lokalområdet og det er det vi har brug for så

rent ud at vi har set hvordan det foregår i tyskland på forskellige forskellige øer

vi ønsker at danskerne skal have mulighed

at det er vores vurdering

er vores suveræne ret at bestemme

andre skal skal købe eller ej så vi er nervøse for at hvis der

succes med at sælge alt ude ved kysterne

er en forkert vej at gå vi vil hellere værne om det skabe arbejdspladserne ved udlejning og den slags ting og så diskutere med kommunerne om der er

en diskussion omkring helårshuse og den slags ting

her borgmestre og om der skal være bopælspligt og den slags ting

brandudsalg tror vi er roden til alt ondt så det kan vi ikke støtte

at vi giver mulighed for at udleje sommerboliger det tror vi altså mere på og vi

aviserne at at der er flere der

afvikling af bestemte områder hvor der er mange sommerhuse derfor er det

udlændinge som har tilknytning til danmark

mulighed for at købe en sommerbolig

det har skabt arbejdspladser at bygge den feriebolig jeg tror at hendes besøg i grækenland skaber arbejdspladser og omsætning i økonomien så det tror jeg og jeg forestiller mig at hvis det var sådan at

nogle religiøse modsætningsforhold

ville have fået gavn af de penge som fru

økonomisk situation så jeg tror de ville hilse alt velkommen de ville holde brandudsalg af alt hvad de kunne komme i tanke om det kan man jo se når man slår op i en

at vi har fået en en særregel i i danmark

er næsten lige så stor som som danmark jeg er

at spørge herre ole birk olesen om han ikke regner med

ville give et enormt pres på de danske kyster

er eksploderet i pris fordi der er en vis efterspørgsel på den slags boliger i det område

der stod tomme selv om man sælger mange boliger til en høj pris i nordsjælland

kan købe sommerhuse i danmark det er et at danmarks forbehold over for eu samarbejdet som vi har haft siden vi indtrådte da der jo ellers er ret til at købe sommerhuse på tværs af landegrænserne i eu det er sådan at

stadig kan købe helårshuse i danmark hvis

sommerhuse liberal alliance mener at det vil sætte gang i et fastfrosset boligmarked vi mener ikke at sommerhusreglen er skyld i boligmarkedets problemer problemerne skyldes selvfølgelig at boligboblen brast

den generelle økonomiske krise hvis man afskaffer sommerhusreglen vil nogle ejere formentlig opleve stigende priser og dermed en fortjeneste men der vil stadig kunne opstå kriser på boligmarkedet liberal alliance mener også det vil skabe vækst i landdistrikterne det er ikke påvist at den effekt findes omvendt kan man argumentere for at udlændinge ikke vil udleje huset og at de kun vil komme få uger om året det vil faktisk skabe mindre vækst og mindre omsætning i turismen vi tror også at udlændinge vil købe sommerhuse i de i forvejen stærke turistområder nær strande og kyster hvorimod mindre attraktive områder

i dag ikke kan sælges stadig vil opleve problemer med

sommerhuse radikale venstre kan samlet set ikke støtte at ophæve reglen vi frygter at det vil medføre øgede priser

dermed bliver sværere at erhverve sig et sommerhus og vækstpotentialet er ikke dokumenteret derfor kan vi ikke støtte

det fremsatte forslag vil afskaffe sommerhusreglen som har været indskrevet i erhvervelsesloven siden nitten ni og halvtreds den dikterer at personer som ikke har haft bopæl i danmark i sammenlagt fem år skal søge

ser ud nu sikrer at der er udlændinge med stærk tilknytning som har adgang til at købe ejendomme men samtidig sikrer

hele den danske vestkyst

til udenlandske købere og det er vi faktisk godt tilfredse med konsekvensen af

niveau hvor danske købere slet ikke kan være med vi mener at liberal alliances forslag vil medføre at der skabes spøgelsesbyer hvor velhavende

af arbejdspladser tab af omsætning

danske kystbyer hvor der er liv handel arbejdspladser og udvikling til gavn for dem der bor der hele året endvidere frygter vi at det vil skade

det korte opsving som en ophævelse af sommerhusreglen kan

det er også vigtigt for sf at hvis vi først beslutter

at ophæve vores særregel i eu så er løbet kørt

aldrig mulighed for at at genetablere den

har har sfs ordfører

en mulighed for at overbevise sin regeringsfælle socialdemokraterne om at det her faktisk vil

olesen at han ikke lige havde hørt at jeg startede med

at det jeg frygter er at danskerne ikke længere kan være med til at købe sommerhuse

tyndtbefolkede områder i jylland blandt andet der hvor jeg

hvis hvis det betød at det udelukkende var udlændinge der købte sig ind i de områder så ville der være

meget meget lange og meget meget døde perioder

det synes jeg ville være uansvarligt og jeg synes faktisk at det her beslutningsforslag

giver jeg ordet til enhedslistens ordfører

store tilhængere af den sommerhusregel der er nu og derfor er vi også imod forslaget fra liberal alliance vi synes det er afgørende at priser på sommerhuse er overkommelige for almindelige danskere og vi synes ganske enkelt ikke

have et sommerhus det skal være en mulighed for herre og fru jensen en afskaffelse af sommerhusreglen

vil kunne medføre prisstigninger det vil selvfølgelig være belejligt for dem der ejer sommerhuse og ønsker at sælge dem det vil være meget belejligt for dem der ejer mange sommerhuse og ønsker at sælge dem men det vil være skidt for de almindelige mennesker der gerne vil have et åndehul til

billig penge derudover

udkantsområder vi har i danmark

og der dermed bliver færre turister

hårdt belastede områder som vi allerede har derfor støtter enhedslisten en bevarelse af sommerhusreglen

var enige i hvert eneste ord der blev sagt

jo altså er en regel der har eksisteret

blev medlemmer af eu den har nemlig eksisteret siden nitten ni og halvtreds

i forhold til at sikre at at danskerne har en mulighed for selv

jeg vil sige at vi er glade for sommerhusreglen og

i dag sådan løseligt prøvet at se på

tager vores sydlige nabo tyskland

kyststrækning på to tusind tre hundrede og ni og firs

til sammenligning har hver dansker cirka en

derfor naturligvis klart at der hvis der blev åbnet op for at

helt kvit og frit kunne købe sommerhuse i danmark så ville komme et ganske stort pres

være kede af det fordi det vil afholde rigtig mange almindelige danskere

erhverve sig et sommerhus men det der for os at

er bestemt også at vi synes det er rigtig vigtigt

er liv og vækst og der er for mig at se ingen tvivl om at det at der er dansk ejerskab og hyppige sommerhusudlejninger er med til at holde

spøgelsesbyer der vil stå tomme hen

i vintermånederne og det ser vi ikke nogen som helst

meget hylder ikke at anvende dansk men

bedste fald måske ikke

giver jeg ordet til fru merete riisager som er forslagsstiller

sommerhusregel jeg håber at debatten her i salen har fået gjort det klart for alle at der ikke findes saglige argumenter for at opretholde den danske sommerhusregel som både er forældet væksthæmmende og uforenelig med et moderne og åbent samfund

gennemtænkt er det bare en let måde

et forbud mod at udlændinge har kunnet købe sommerhuse her i landet hvis vi danskere ønsker at købe et sommerhus i vores europæiske nabolande kan vi gøre det danskerne har udnyttet eus fri bevægelighed og i årevis købt sommerhuse i for eksempel spanien sverige og frankrig men anderledes står det til med de udlændinge som ønsker at købe et sommerhus i danmark

sin indtræden i de europæiske fællesskaber har

at kun danskere må købe sommerhus i danmark

har frygten for tyskerne betydet at danmark siden nitten tre og halvfjerds har haft en særregel i eu

fast ejendom såsom sommerhuse

af folketingets partier har i øjeblikket travlt med at få afskaffet flere af de danske eu forbehold men dette femte forbehold er på besynderlig vis er blevet fredet og undtaget fra den brede debat regeringens argumentation er at det ikke gavner lokalsamfundet at europæiske borgere køber danske sommerhuse fordi de ikke vil leje deres huse ud

til at stå tomme nu er virkeligheden bare

at et stort antal af disse boliger allerede er permanent fraflyttet

rige udlændinge ønsker at investere i danmark jeg henviser bare til at

i spanien hvor der er rigtig mange

nemlig marbella og der kan jeg ikke lige se

mange danske sommerhusejere føler sig

borgmestre som i de berørte områder igen og igen efterspørger en åbning salg til udenlandske købere

der er nogle afgørende grunde til at vi netop nu bør tage opgøret med sommerhusreglen det danske sommerhusmarked er

sommerhusområderne risikerer at dø hen fordi der ikke er nye købere til de utallige sommerhuse der er til salg men uanset om der er recession eller

er sommerhusreglen urimelig irrationel og ikke i overensstemmelse med danmarks stolte frihandelstradition argumentet om at vi selv skal bestemme om vores herlighedsværdier skal kunne opkøbes af udenlandsk kapital

i modstrid med ideen om et veludviklet indre marked i eu fortalerne for forbeholdet argumenterer med at det vil skade kystturismen hvis vi afskaffer eller lemper på dette forbehold men som situationen er nu er det min opfattelse

og intet at tabe

det danske eu formandskabs prioriteter er et dynamisk europa med fokus på

på eus indre marked sommerhusreglen er i direkte modstrid med sådanne prioriteter det ville derfor klæde regeringen hvis man

modet til at få afskaffet denne regel under eu formandskabet jeg går ud fra at regeringspartierne fortsat støtter et veludbygget europæisk indre marked og samtidig ønsker at give de danske udkantsområder en redningsplanke til fornyet vækst og turisme

end symbolsk vrangvillighed og stemme ja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

jeg giver ordet til skatteministeren

fremsat et forslag til folketingsbeslutning hvor regeringen opfordres til inden udgangen af to tusind og tolv at fremsætte et lovforslag der nedsætter momsen på hotel og restaurantydelser til syv procent og samtidig giver fuld momsafløftning på hotel og restaurantydelser argumenterne for forslaget er ifølge liberal alliance at det vil forbedre danmarks konkurrenceevne på turistområdet og gøre det mere attraktivt for udenlandske og danske turister samt virksomheder at holde ferie og konferencer i danmark

gerne understrege at regeringen er meget opmærksom på at der er behov for at skabe vækst i dansk turisme det er også derfor at det er en central del af regeringsgrundlaget vi vil nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både ministerier

og en helt konkret handlingsplan for at skabe vækst i dansk turisme liberal alliance

anfører at forslaget ifølge horesta vil beløbe sig til

milliard kroner i umiddelbart provenutab

provenutab inklusive tilbageløb og adfærd det er jo en

udgiftspost man her foreslår og desværre må

samtidig

sådan at liberal alliance faktisk undervurderer provenukonsekvenserne skatteministeriet har beregnet at det vil koste

milliard kroner i umiddelbart provenutab

milliard kroner efter tilbageløb og adfærd

egentlige forslag til finansiering en nedsat momssats for hotel og restaurantydelser skal være i overensstemmelse med eus momsregler det betyder at satsen ikke må reduceres mere end at den reducerede moms kan rumme den fradragsberettigede moms regeringen mener ikke at denne regel rummer muligheder

at lave en så drastisk nedsættelse som til syv procent

som en del af aftalerne vedrørende finansloven for to tusind og elleve blev fradragsretten for hotelovernatninger hævet fra fem og tyve procent til halvtreds procent med virkning fra den første januar to tusind og elleve fradragsretten på fem og tyve procent

restaurantydelser blev fastholdt regeringen vil gerne se effekten af dette tiltag som blev gennemført

yderligere forhøjelser af fradragsretten regeringen har derfor

være ansvarlig og robust finansiering

understrege at liberal alliance ikke anviser en reel finansiering af forslaget men blot anfører at finansieringen skal findes ved reduktioner i det offentlige forbrug jeg bemærker også

at forslaget i høj grad vil give en skattelettelse til

ikke at det i den nuværende økonomiske situation er muligt at gennemføre et forslag der medfører et så omfattende provenutab

vi vis har anvist finansiering

jo ellers at der skal bruges færre penge i det offentlige forbrug skal være mindre det er sådan at

i regeringens langsigtede fremskrivninger af dansk økonomi forventer at bruge tredive milliard kroner mere i to tusind og tyve end i år i det offentlige

eksempel bare nøjes med at bruge fem og tyve milliard kroner mere så ville der være finansiering til det her

vil være til gavn for dansk turisterhvervs konkurrenceevne og vil skabe tusindvis af arbejdspladser for mennesker som ikke har nogen uddannelse

leder efter åbninger på arbejdsmarkedet som hotel og restaurationsbranchen kan tilbyde

i forhold til den helt grundlæggende diskussion vedrørende finansiering synes jeg at

liberal alliances forslag nemlig at der ikke er nogen konkret finansiering det er rigtigt er sat den overskrift at liberal alliance godt kunne tænke sig at reducere det offentlige forbrug

skal findes er det på folkeskoleområdet er det på sygehusområdet

det giver jo mulighed for at der tales om det

skaber arbejdspladser til en masse vælgere og borgere

et ønske om at gøre det her

blot med kyshånd tage imod at vi tilbyder at gå ind i forhandlinger om det

tale om på hvilket område vi bedst reducerer overflødig fedt i den

en intention om at gennemføre progressive prioriteringer i det offentlige således at vi prioriterer det der er vigtigst blandt andet uddannelse og sundhed vi har også en ambition om at gennemføre en fuldt finansieret skattereform så vi kan sænke skatten på løn det er meget klare prioriteringer i tillæg hertil er det også vigtigt at sikre vækst i dansk turisme og der mener regeringen at det er afgørende at vi sikrer en samlet strategi

en helt konkret handlingsplan hvor vi samarbejder

både virksomheder de ministerier der har med tingene at gøre

interesseorganisationer det vil føre frem til en

mener jeg er et forslag der mangler valid finansiering

fuld momsafløftning for selv samme ydelser lyder umiddelbart sympatisk men vi ser fra venstres side nogle udfordringer i forslaget

ikke tilhængere af

knap otte milliard kroner i tabt provenu for staten og jeg forstod på skatteministeren at det endda er endnu højere i de beregninger som

op til at de her penge skal findes ved reduktioner i det offentlige forbrug

differentieret moms og fuld momsafløftning for hoteller og restauranter

for forslaget faktisk er at man ønsker at styrke dansk turisme

turisme og dansk turismes konkurrenceevne

og det kunne være relevant at få dem samlet et sted eller i et fagligt organ

en bedre sammenhæng mellem turismeerhvervet og relevante uddannelsestilbud så vi

vi ved faktisk at turister

god service gode oplevelser adgang til kvalitetsprodukter med videre

fra venstres side at turisterhvervet kan udvikles på anden vis end ved momsafløftning og nedsættelse af momsen på hotel og restaurantydelser

og det kan turisterhvervet i sverige også og så er det bare en hæmsko for

for eksempel i sverige og tyskland

nødt til at gøre noget ved det venstres ordfører siger at

på de offentlige udgifter på firs milliard

og finansiere alle mulige andre gode skattelettelser hvorfor vil venstre ikke være med til det er det fordi man insisterer på at danmark hellere skal have offentlige udgifter på den anden side af tusind milliarder kroner

og på hvad vi kan gøre for for eksempel at finde pengene via begrænsninger i

hvis det skulle lykkes os at finde otte ti milliard kr som det her vil koste

i venstre ikke sikre på at det er det vi i første omgang

og ønsker differentieret moms jeg sagde også i mit ordførerindlæg at venstre ikke

vi kan tilbyde noget specielt vi kan tilbyde god service gode oplevelser adgang til kvalitetsprodukter

til at man kan tiltrække en del turister som vælger at køre forbi københavn i stedet for at køre forbi hamborg

vi tror på man kan satse på anden vis for at tiltrække alle de turister som herre ole birk olesen mener tager til tyskland

skal gøre det her men det hele vanskeliggøres selvfølgelig af at venstre igennem ti år

hvor de offentlige udgifter er blevet stadig større

ikke penge til at gøre alt det gode fordi venstre

firs milliard kroner

tusind og ni var de ni hundrede og fyrre milliard

tusind og ti var de ni hundrede og fem og firs milliard kroner

sytten milliard kroner

hvor man rent faktisk valgte at afløfte en del af momsen på hotelydelser

henne på det tidspunkt de var ikke en del af den aftale

restaurationsbranchen til øget omsætning og beskæftigelse den målsætning kan socialdemokraterne selvfølgelig godt tilslutte sig

lyder jo umiddelbart som et godt og sympatisk formål

til syv procent på hotel og restaurationsydelser og give virksomhederne fuld momsafløftning for hotel og restaurationsydelser ifølge de gældende regler kan virksomhederne i dag fratrække halvtreds procent af momsen vedrørende hotelovernatning og fem og

af momsen vedrørende restaurationsydelser når udgifterne hertil er

erhvervsmæssig karakter hvad koster en sådan momsreduktion så for vores fælles statskasse liberal alliance sætter

sig ofte op på den høje piedestal og taler om at partiets forslag er gennemregnet af dream modellen denne gang ved jeg ikke hvordan liberal alliance selv synes det går med lommeregneren da partiet henviser til beregninger som anslår provenutabet for statskassen til fire

her hæfter jeg mig ved at skatteministeren i sin tale nævnte at det ville koste hele

milliard kroner i umiddelbart provenutab og hele syv

milliard kroner efter tilbageløb og ændret adfærd liberal alliance underdriver med andre ord forslagets negative konsekvenser det der står tilbage er at det danske velfærdssamfund ville miste et stort milliardbeløb hvis liberal alliances forslag skulle gennemføres

betyde store nedskæringer i velfærden

liberal alliance har ikke mod til at stå ved hvor

uskyldig betegnelse der hedder reduktioner i det offentlige forbrug den har vi hørt før

at liberal alliance ikke tør være konkret for så ville det jo blive tydeligt for nogle helt konkrete borgere at liberal

partiet skriver om i sine annoncekampagner

dog lige ud liberal alliance

skæres ned hos de ældre hos familierne eller hos de unge er det for eksempel i uddannelsen af kokkeelever på de danske erhvervsskoler det vil de unge der ønsker en god kokkeuddannelse jo nok ikke være så tilfredse med og restaurationsbranchen vil nok heller ikke synes om det heller ikke de danske forbrugere vil synes om den besparelse færre kokke giver færre faguddannede på de danske restauranter og dermed dårligere kvalitet og med færre kokkeuddannede vil det betyde højere løn og dermed højere restaurationspriser på de danske restauranter er det det liberal alliance vil

det på cbs er det på aalborg universitet er det på syddansk

i hjørring eller i esbjerg skal nogle af de besparelser som vil være en uundgåelig følge af det her forslag

på nogle af de her turistuddannelser her skylder liberal alliance de nuværende og kommende studerende klare svar

man uddanner unge mennesker til job i restaurations og turisterhvervene så hjælper liberal alliances forslag jo ikke de selv samme erhverv socialdemokraterne kan naturligvis ikke støtte et tiltag der slår et hul i statskassen på på syv milliard kroner

nemlig være dybt dybt uansvarligt til gengæld hæfter jeg mig ved at dansk turisme

ti år hvor jeg ikke erindrer nogen vilje og tiltag som overordnet skulle sikre sikre fremgang i det danske turisterhverv og jeg husker heller ikke at liberal alliance her i folketinget har presset på over for den

den nye regering ved at vækst og beskæftigelse ikke altid kommer af sig selv

derfor nedsætter regeringen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante ministerier organisationer og virksomheder som sammen skal formulere et offensivt bud på en national strategi og handlingsplan for at skabe langt langt bedre rammevilkår for vækst og beskæftigelse i dansk turisme socialdemokraterne kan som sagt

det fik rosende ord med på vejen af herre thomas jensens partifælle finansministeren som sagde at det var rigtig godt at kommunerne havde reduceret antallet af ansatte med ellevetusind personer og det skønt finansministeren ikke har nogen særlig idé om hvorvidt det

eller kontormedarbejdere

blevet reduceret ude i kommunerne simpelt hen fordi finansministeren har en målsætning om at økonomien skal hænge

ud over det har vi en målsætning om at der skal føres en erhvervspolitik i danmark som kan sørge for

kunne sætte momsen på hotel og restauration ned og give fuld momsafløftning

tidligere der nemlig lagde vægt på

få turister til danmark ikke kun handler om hvad det koster

jeg synes at man skal tages en sådan helhedsvurdering med i overvejelserne

på erhvervsskolerne

og vi skal også sikre os at vi ikke går ud og slår et hul i statskassen på ti milliard

opvokset blandt dem og er selv en af dem jeg tror danskerne er dygtige

engagerede og flittige mennesker men jeg ser ikke nogen grund til at tro at vi

i tyskland eller sverige jo jo vi har en fornem verdensklasserestaurant i for eksempel noma men grundlæggende

vil være så meget bedre

end tyskland og sverige at det kan kompensere for at hoteller i tyskland kun er belagt

ønsker socialdemokraterne slet ikke at gøre noget ved det misforhold eller mener socialdemokraterne virkelig

turisterhverv er sakket bagud i forhold til vores nabolande derfor

en en samlet vækststrategi for det danske turisterhverv

turister til danmark er fuldt ud engageret i det her

står sammen om at skabe en bedre vækst for det danske turisterhverv

jeg jo selv er fra silkeborg og vi har en smadderdygtig erhvervsskole i silkeborg som hvert år sender kokkeelever

kommer hjem med flotte priser

at højne kvaliteten på de danske restauranter

danmark sætter pris på at der er nogle gode restauranter

spise på så jo jeg tror at kvalitet betyder noget og at det hele ikke bare handler om

beslutningsforslag her i folketinget i dag og jeg synes jo måske det er lidt tragikomisk at nu hvor

en kokkeskole i silkeborg jeg synes måske godt at

det her er jo selvfølgelig et problem for danmark fordi vi kan se at vi

en lang række forskellige brancher mister job

udflager produktion og der er andre

mister job på grund af tabt konkurrenceevne

i og for sig meget meget fornuftigt fordi det tager udgangspunkt i den kendsgerning

i forhold til at fastholde og tiltrække konferencer og udenlandske

efter dansk folkepartis flerårige pres

at de halvtreds procent

er i danmark og overnatter på danske hoteller eller hvis man vælger at gennemføre konferencer

faktisk vist sig at der er sund fornuft i at gøre det bedre og mere konkurrencedygtigt for de danske turismeerhverv at kunne tiltrække og fastholde de her mange turister som genererer ikke bare

og de lægger rigtig mange penge

i danske butikker årsagen til at jeg så selvfølgelig alligevel har en vis

altså er finansieret med luftsteg og vindfrikadeller ligesom

skal også synes jeg hvis man ellers er et hæderligt oppositionsparti finansiere sine beslutningsforslag man skal anvise en konkret

ikke noget bare at sige på halvanden linje til sidst finansieringen finder vi ved reduktioner i det offentlige forbrug

ansvarligt økonomisk parti hvis vi skal støtte et beslutningsforslag findes pengene

findes de ved at tage dem fra skolerne

fyrretusind ansatte eller

naturlig afgang som man siger jeg har bare meget vanskeligt ved at se hvordan man kan gennemføre en såkaldt naturlig afgang af fyrretusind

fuldtidsbeskæftigede man har også sagt

nogle af de firs milliarder vil måske også betyde at vi taber konkurrenceevne mange andre steder i systemet men jeg vil jeg vil kvittere for at vi har fået en god

dagsorden her i dag jeg synes det er vigtigt at vi får diskuteret hvordan vi kan få den danske momssats sænket specielt

det typisk er

han kører også i en taxa og han køber også noget i lufthavnen inden han skal hjem igen det er nogle

ferieturist så

for en debat men vi er nødt til at være sikre på at der er en god finansiering på plads

der har regeringen jo selv anvist at der faktisk er penge at hente regeringen har også stillet i udsigt at der kan saneres i erhvervstilskud for mange milliarder kroner

den danske konkurrenceevne prøv dog

vi kan ikke finde så mange milliarder som der lægges op til her

men lad os nu komme i gang i udvalget lad os få det debatteret kan vi finde en fornuftig finansiering

et øget offentligt forbrug på måske en

procent eller en procent eller nul procent og nogle gange ser

henviser til at det så lige præcis

stilling som kontormedarbejder i

er usædvanligt regeringer i danmark opererer med den samme

budgetstyring af den offentlige sektor som vi

kommende år skal være mindre

beslutningsforslag har man ikke fra forslagsstillernes

der står halvanden linje finansieringen findes ved reduktioner i det offentlige forbrug hvad er det

vi satser på de dynamiske effekter

man er simpelt hen nødt til at anvise konkret finansiering

regeringer med alle deres embedsmænd til at regne på tingene

og nogle gange beslutter man sig for at det skal være mindre end man ellers havde planlagt uden at man

og hvilke stillinger der skal nedlægges

men jeg vil gerne høre

at sige at man gerne vil nedprioritere offentlige udgifter til fordel for at få råd til en lettelse af momsen for de erhverv

så vil vi selvfølgelig det men

at sikre os at vi ikke går på kompromis med det der hedder at vi også skal sikre en langsigtet bæredygtig økonomisk politik

betyde et stort driftstab på

ved sit hos liberal alliance endnu en gang desværre

man så lige skulle tage det sidste skridt med og også anvise en konkret finansiering

partiet igen bejler til regeringens gunst og det er jo rart og det kan vi godt lide liberal alliance opfordrer regeringen til senest i år at fremsætte et lovforslag der nedsætter momsen på hotel og restaurantydelser til syv procent og giver fuld momsafløftning for hotel og

intentionerne i liberal alliances forslag er gode og vigtige det er vitalt at vi forbedrer danmarks konkurrenceevne på turistområdet at vi gør det mere attraktivt for udenlandske og danske turister at holde ferie og konferencer i danmark ja at danmark i det hele taget bliver et mere attraktivt

barrierer og bomme ned

siger til udenlandske turister

barrierer vil vi jo gerne være med til at rive ned og det har vi

set også haft en del held med i nye regering jeg mener at liberal alliance rejser en vigtig debat en debat som

skal gøre danmark til et attraktivt turistland jeg mener helt klart at der ligger et

stort opsparet efterslæb her for at danmark kan blive en turistmagnet det hører så med til billedet at erhvervsministeren i forvejen har fokus på denne problemstilling men det er helt fint at liberal alliance så understøtter denne debat det kan vi jo godt lide

hvis jeg skal sige det meget diplomatisk at forslaget savner en anvisning på finansieringen jeg synes ikke at det er godt nok med en sætning om med en lille forkølet passus om

den eneste finansieringskilde til det her forslag men det kan vi

sikkert godt tage en debat om lige om lidt liberal alliance peger selv på at forslaget når afledte virkninger er indregnet vil slå et hul i kassen på fire milliard kroner hvert eneste år

beregninger fra skatteministeriet peger på at underfinansieringen tårner sig

og otte milliard kroner hvert eneste år når adfærdsændringer

henstår i det uvisse men det er vist noget med lavere offentlige udgifter radikale venstre vil naturligvis ikke være med til at gå videre med dette forslag i den kontekst som det ligger her

derfor siger vi så nej til dette forslag men vi vil i radikale venstre meget gerne fortsætte debatten om hvordan vi styrker turismen i danmark

svigtet regeringen arbejder allerede med forslag til at styrke turismen

som inddragende partier til en åben og offensiv debat turismen er en vækstmotor og den skal op i et højere gear det er vi enige om

noget næsten lignende idet man sagde at den kommende skattereform også burde være helt eller delvist finansieret af lavere offentlige udgifter så tankegangen er jo i hvert fald ikke

det arbejde der pågår i regeringen med at lægge en strategi for turismeområdet jeg vil bare høre om det radikale venstre i det arbejde bidrager med et ønske om

har nogle spændende forslag

måske mere fokuseret går ind og adresserer den her problemstilling men som ikke er så ukristeligt dyre som

opnå en styrket konkurrenceevne på altså hvis vi endelig skulle bruge

som regeringen jo også barsler med altså i den bedste af alle verdener kan man gøre rigtig mange gode ting

jonas dahl som skatteordfører men jeg vil lægge mig i rækken af ordførere fra

forslaget først og fremmest kan man jo gå direkte til provenuberegningerne og se hvordan der her ligger omkostninger for syv

forskellige skattestigninger der skal styr på økonomien og skabes rum til nye investeringer der er

man nu kan fratrække halvtreds procent moms på hotelydelserne et andet eksempel på et øget økonomisk incitament på turismeområdet

til tyvetusind kroner begge dele er ting som jeg synes vi skal se effekten af

vi måtte overveje yderligere tiltag hvor finansieringen altså så også skal være

venstre men man skal benytte lejligheden når den

der helhedsblikket på turisme og hvad der skal til for at gavne det er meget rigtigt noget handler

om prisen men jo i meget høj grad også om hvilken service man oplever

oplevelser man kan få i form af natur seværdigheder forlystelser kultur og alt muligt andet

produkter man kan få hvilke restauranter man kan besøge det er

lige præcis fordi det er vigtigt med turisme det skaber mange job også mange job i udkantsområder hvor

er behov for at skabe øget beskæftigelse fremlægger regeringen en samlet

milliard kroner til til pludselig

et større milliardbeløb fra velfærd til erhvervsstøtte og alene af den grund kan enhedslisten ikke støtte

flytning fra velfærd til erhvervsstøtte

regeringspartierne kommer og siger at her vil vi give nogle penge

beskæftigelse så får vi fra højresiden at vide at det er

det har politikere ikke forstand på og havde de forstand på det

får vi en lang sang om at det er helt forkert at

jeg siger velkommen i foreningen og jeg synes det er en god ide

folketinget med bestemte midler er i stand til at fremme bestemte erhverv og bestemte former for for beskæftigelse jeg vil bare sige at med den strategi enhedslisten har

for at forbedre miljøet er vi sikre på at det både skaber beskæftigelse i landbruget og i erhvervslivet samtidig med at det gør danmark

land at besøge

vores model er bare bedre end liberal alliances og den kan oven i købet finansieres i modsætning til det liberal alliance har lagt frem

i konkurrence med en moms i udlandet der er meget lavere

så ville de jo slet ikke kunne konkurrere det er den problemstilling som dansk turisterhverv står i det er egentlig en eksportvare som fordi den bliver uddelt i danmark er belagt med fem og tyve procent moms

gerne give lige vilkår og vi betragter

betød at man fik forhøjet momsafløftningen

hel palet af forskellige turismepolitiske aktiviteter så to tusind og elleve har været et godt år og det er klart at den stime skal fortsættes det er indtægter til det danske samfund det er gode jobmuligheder

god mulighed for at få præsenteret danmark som et fornuftigt udstillingsvindue der betyder omkostningsparameteret selvfølgelig meget vi kan se af empirien at den momsafløftning som den tidligere regering tog

har genereret flere job

i liberal alliances forslag

set fornuftig nok

for at man kigger på momsafløftningen

herre ole birk olesens partifæller af det radikale venstre

dem som foreslog at man skulle gøre noget som

derfor da godt at man kigger på at

fik gennemført en momsafløftning

hele finansieringen af det samfund vi lever i

omkostningerne ned skatter og afgifter skal ned men hvis man først går ind og plukker et område

alle andre områder vil komme løbende

differentieret moms på sunde fødevarer hvorfor skal man ikke have differentieret moms på bøger

noget for vores eksport i danmark derfor er vi imod differentieret moms vi er for at man letter skatter og afgifter i danmark og

for at man gør dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt men vejen frem er ikke differentieret moms

ordføreren for forslagsstillerne

i liberal alliance er vi ikke tilhængere af differentieret moms som et princip vi synes at momsen skal være den samme på alle varer fordi forbrugsvalget skal være frit det skal ikke være sådan at politikere udnævner nogle

der er nogle forbrugsgoder der er mere skadelige end andre og derfor skal have højere moms på der skal være frit valg på hylderne for forbrugerne det her handler ikke om forbrugsvalg det handler om et turisterhverv som reelt er et eksporterhverv det sælger til mennesker i udlandet men fordi varen bliver udleveret i danmark er den pålagt dansk moms

på de vilkår er det meget meget svært

i konkurrence med turisterhvervet i for eksempel

mod fem og tyve procent i danmark det siger sig selv

danmark til at se meget mindre attraktiv ud end for eksempel tyskland og sverige

man synes at det kunne være rart at besøge sverige men også synes

internationale turister bare konstatere at

det samme gælder de omkostninger som turisterne møder når de skal ud og have noget noget at spise restaurantmomsen i danmark er på fem og tyve procent

al anden moms i tyskland er den kun på nitten

faktor som gør det næsten umuligt for dansk turisterhverv at konkurrere på de internationale markeder derfor

støtte differentieret moms i alle mulige andre spørgsmål støtter vi at man for det her erhverv sørger for at der er lige konkurrencevilkår i kampen om international turisme

turisterhvervet i danmark står

procent af den samlede danske eksport i kroner og øre det er et meget stort erhverv

procent af det danske bruttonationalprodukt

procent af de ansatte i danmark er i stillinger

vi kan konstatere at med de ulige markedsvilkår som danske turisterhverv bydes går det ned ad bakke

dansk turismes andel af den europæiske markedsandel er faldet

at det skyldes at den danske moms

vi er halvtreds procent dyrere end tyskland

det kan jo ikke lade sig gøre at konkurrere på de vilkår

turisterhvervet ville ellers kunne gøre så meget godt for danmark og for konkrete mennesker i

at det i fremtiden vil være svært at få arbejde i danmark medmindre man har en lang eller bare mellemlang eller faglig uddannelse

i hotelerhvervet og

masser af stillinger for folk der er ufaglærte masser unge mennesker ældre mennesker kvinder mænd indvandrere

finde job i turisterhvervet i danmark hvis de er villige til at give den en skalle

sørge for at der er job

mennesker i danmark i stedet for hele tiden at påstå at man nødvendigvis skal have en boglig uddannelse for at kunne blive til noget det behøver man ikke men vi kan selvfølgelig gøre

at vi ødelægger alle muligheder så folk der faktisk kunne have haft et arbejde ikke får et arbejde

momsafløftningen vi går ind for at der skal være hundrede procent momsafløftning og ikke bare halvtreds procent

af den simple grund at vi synes at der skal være ligestilling vi ser ikke nogen grund til at en virksomhed som både har brug for at købe kuglepenne

arrangere hotelovernatninger for sine medarbejdere skal kunne trække

men ikke må trække momsen

at få danske virksomheder til at arrangere deres

konferencer og medarbejderseminarer i danmark at vi har den her halve momsafløftning det gør det mellem tretten og sytten procent dyrere for virksomheder at lægge deres konference i danmark frem for at lægge den i sverige norge eller tyskland

sytten procent dyrere efter at alle forhold er taget med

det burde sige sig selv

masser af virksomheder der vælger at lægge deres konference

det indlysende at der må gøres noget ved det her problem og vi er fortrøstningsfulde ved at vi har

for vi har sagt det som det er der skal bruges færre penge i den offentlige sektor til gengæld kan vi så få råd til det her problemet er selvfølgelig at der

ganske få partier i dette folketing faktisk kun et som er villige til at prioritere ved

til gengæld kan vi altså få lavere skat

ordfører at liberal alliance ikke går ind for differentieret moms

omkostningskrævende for statskassen og vi har prioriteret anderledes med de besparelsesforslag som vi har fundet indtil videre og som sammenlagt efterhånden andrager firs milliard

har vi prioriteret skatten på arbejde og skatten på virksomheder i form af selskabsskatten højest

vi har ikke indtil videre ønsket at prioritere momsen men når vi engang når længere ned i bunkerne i

det være vi også finder ekstra besparelser dér så vi kan prioritere

det er selvfølgelig grundlæggende meget vigtigt at vi har fokus på at

for det er et af de områder hvor vi kan se at

udflage til andre lande

kun bruger halvanden linje i sit beslutningsforslag til at sige hvordan man vil finansiere de her syv

løbet af debatten i dag skatteministeren sagde at regeringen på et tidspunkt vil fremlægge en ny

og så får vi jo se hvilke forventninger regeringen har til hvordan det offentlige forbrug skal udvikle sig

sige at regeringen sætter det til at der skal være en vækst i det offentlige forbrug

disse langsigtede fremskrivninger er jo ikke udtryk for at man

medarbejdere og hvor der ikke skal være medarbejdere men de er udtryk for at man sætter en ramme for dansk økonomi at man er villig til at prioritere og at man for eksempel er villig til at prioritere

danske turisterhverv skal kunne operere i danmark

anvist konkret finansiering

det skete sådan set bare og nu er vi altså i en økonomisk situation i dag hvor vi ikke kan have så mange offentligt ansatte

glæder finansministeren sig over at der er blevet ellevetusind færre ansatte i kommunerne i to tusind og elleve derfor kan man også udstikke nogle rammer man kan fra christiansborg sige vi har ikke så mange penge at bruge af fordi vi ønsker at prioritere

i den kommune er det overflødige fedt lige præcis i det der hjørne og i en anden kommune er det overflødige fedt i i det der hjørne

engang bemyndigelse til at sige til kommunerne hvor det er de skal spare vi kan sige vi ønsker at de skal spare på bureaukrati feks

ved vi ikke om de i virkeligheden sparer på hjemmehjælperne

først og fremmest prioriterer lettelser af skat på selskaber og indkomst

med andre ord hvor langt skal man ned i bunkerne hvor mange milliarder

til at vi kan tage noget som

vi tager det vi kan få og vi forventer ikke

hvis vi får en nedsættelse af momsen på hotel og restaurationsydelser i

en lettelse af topskatten kommer

de to ting har forbindelse til hinanden alt sammen handler det om at skabe en stemning i befolkningen der støtter op om at der skal ske noget og når det er lykkedes så vil den til enhver tid siddende regering ofte bare gøre det så det forsøger vi vi forsøger

partiet ikke at give den gas hvis jeg så må bruge det udtryk

om det er relevant eller ej der synes jeg da lidt man må bør gå planken ud og fortælle

finansiere en momsnedsættelse altså det burde

lige til højrebenet for ordføreren

de samlede offentlige udgifter steget med en hundrede og firs milliard kroner bare i løbet af de fire år fra to tusind og otte

tusind og otte til syv og halvtreds

det er jo ikke sådan at vi i to tusind og otte var et velfærdsmæssigt uland så der er meget at skære væk uden at vi af den grund

går ind for differentieret moms lige bortset fra når det så drejer sig om

i tyskland blandt andet har sænket hotelmomsen til syv procent

i frankrig har sænket restaurantmomsen

at turisterne kommer til danmark og liberal alliance mener at det er lige præcis momsen der gør

på om turisterne kommer til danmark i stedet for tyskland eller frankrig

ligger i landene omkring os vi tænker at vi i danmark i høj grad

vi konkurrerer selvfølgelig også i et vist omfang med frankrig men det er først og fremmest andre nordeuropæiske lande som vi konkurrerer med

til at ligge på tysk niveau når det gælder hotelovernatninger

så mange overnatninger på hotellerne som der rent faktisk var på campingpladserne hvis man så skulle

ind og se på momsningen af overnatninger på

om at man vil tilgodese en enkelt branche nemlig hotelbranchen eller restaurationsbranchen jeg går ud

at man skal sørge for at styrke dansk turisme

en campingplads som den fylder i forhold til at leje et hotelværelse fordi det er så meget billigere

en campingplads så problemstillingen er mindre presserende der men hvis venstre har gode ideer